stemt som de ønsker

så slutter jeg afstemningen for stemte tretten

måske to procent af borgerne det kan sagtens lade sig gøre

hensyn til forsyningsselskabets økonomi

at forsyningsselskabet skal lege pengeinstitut for økonomisk nødstedte borgere

udtaler kl direkte at det er et økonomisk problem for en række forsyningsselskaber at det her lovforslag tvinger dem til at lege pengeinstitut og give den fornødne kredit til de her borgere

begynde at betale jeg kommer fra lolland kommune vi løser de her problemer vi sætter ikke nogen borgere i fængsel fordi de ikke kan skaffe de her penge vi har en aftale med et større pengeinstitut der giver lån på helt almindelige

rigtig mange af dem for restens

pant i ejendommen eller på anden måde give henstand derfor har

et ændringsforslag der siger at vi bør gøre det her frivilligt for de enkelte kommuner for der er så stor forskel

hvad det betyder økonomisk for et forsyningsselskab at blive tvunget til at være finansieringsinstitut derfor appellerer jeg til at man stemmer for venstres ændringsforslag og gør det frivilligt for den

vi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

dette

år får man to måneders løn og hvis man har

år får man tre måneders løn nu har eu tilsyneladende blandet sig og så har ministeren rodet rundt i gryden og fået spildt noget på gulvet som vi skal have tørret op det er nemlig sådan at han nu synes at man efter tolv

stadig væk skal have en måneds godtgørelse og så siger

kan nøjes med efter sytten år at få tre måneders godtgørelse det vil sige at dem der har været

bliver snydt for en måned

noget skidt herre arbejdsminister det er vi nødt til at have lavet om og derfor har vi stillet det her ændringsforslag og vi går ud fra som en selvfølge at

en forglemmelse at du ikke har fået de der to

med så jeg regner med at der er et godt flertal for vores ændringsforslag det er nemlig

slutter afstemningen for stemte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes derefter om

nummer to af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte atten imod stemte en og halvfems

ændringsforslaget er forkastet jeg foreslår herefter at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

forenkle visse regler i patentloven

vi er i venstre positive over for de intentioner vi vil gerne medvirke til at styrke en indsats mod piratkopiering og det er jo det der lægges op til det er for os afgørende at vi lovmæssigt giver virksomheder og private bedre muligheder for at beskytte deres immaterielle rettigheder en bedre beskyttelse skaber nemlig grundlag for mere innovation og videreudvikling og det kommer

samfundet til gode og det sikrer jo så i øvrigt også at de mennesker der udvikler produkterne og retteligen har rettighederne også får en bedre chance for at sikre sig værdien af dem

hvem nyder ikke godt af at kreative mennesker og virksomheder udvikler udtænker og nyskaber kunst billeder litteratur opfindelser og design og hvor mange danske virksomheder og jobs er ikke grundlagt på baggrund af netop en god idé eller for den sags skyld en skør tanke som siden hen blev nedfældet på et stykke papir videreudviklet og gjort til et produkt ved at beskytte de gode ideer bedst muligt bliver vi som samfund rigere og vi honorerer de virksomheder og personer som har lagt penge tid og kræfter i at forfølge en drøm

styrket indsats mod piratkopiering er ikke kun en god forretning det giver også en styrkelse af forbrugerbeskyttelsen med en bedre beskyttelse af de immaterielle rettigheder mindskes også risikoen for at produkter der på grund af paratkopiering ikke lever op til

vi er også positive over for etablering af den særskilte håndhævelsesenhed i patent og varemærkestyrelsen som er en del af erhvervsministerens lovforslag en sådan enhed vil gøre indsatsen mod piratkopiering mere sammenhængende mere kompetent og effektiv og vi er også positive over

for vejledning i konkrete sager i modsætning til den generelle vejledning patent og varemærkestyrelsen kan give i dag giver en konkret rådgivning forbrugere og virksomheder et bedre udgangspunkt for eventuel retsforfølgelse eller efterfølgende privat rådgivning samtidig må det forventes

navnlig små og mellemstore virksomheder vil få lettere ved at håndhæve og retsforfølge deres rettigheder vi har også noteret os at der selvfølgelig som der jo er og skal være mulighed for er nogle kritiske høringssvar nogle der anser styrelsens skriftlige vejledning for at kunne være konkurrenceforvridende de synspunkter skal naturligvis tages seriøst og det skal følges hvordan det udvikler sig og om der er tale om konkurrenceforvridning

men konkrete rådgivning kan betyde at flere sager vil blive ført ved domstolene ganske enkelt fordi

virksomheder med lovforslaget uden de store økonomiske omkostninger kan få vished for om der er tale om reel krænkelse af deres immaterielle rettigheder eller

og det vil i sidste ende også komme de private rådgivere til gode altså står både private rådgivere og de små og mellemstore virksomheder til at vinde på lovforslaget så vidt vi kan se det og taberne er

som forsøger sig med piratkopiering og det mener vi sådan set er ganske godt så er der nogle administrative og økonomiske lettelser for

med en forenkling af reglerne i patentloven som som følge det er også positivt vi er også glade for at der i lovforslaget er taget initiativ til at reducere det

bøvl for panthaverne ved at patent og varemærkestyrelsen nu selv indhenter beskrivelser og tegninger direkte fra den europæiske patentmyndighed

endelig skal det nævnes at det jo er naturligt at forenkle og reducere gebyrer på

alt sammen yderst fornuftigt og positivt og vi ser frem til at kunne støtte forslaget efter en positiv

ligger det socialdemokraterne meget på sinde at begrænse piratkopiering

at der florerer kopivarer på markedet regeringens kamp mod piratkopiering er allerede godt i gang

hvordan de kreative erhverv kan fastholde og udvikle deres position det var også i vækstplanen at vi præsenterede ideen om at lave en særlig enhed med fokus på immaterielle rettigheder og piratkopiering

diskuterer vilkårene for de kreative erhverv

såvel som for små og mellemstore virksomheder dermed

udvider vi muligheden for at få konkret vejledning i hvilke rettigheder man som forbruger eller virksomhed har hvor man tidligere har måttet nøjes med at få generel vejledning i patent og varemærkestyrelsen

kan den her nyoprettede enhed altså give hjælp i konkrete sager og forhåbningen er at det kan give forbrugerne og virksomhederne den fornødne viden

kan enheden hjælpe politiet med at opklare og bekæmpe

andre elementer og det forsimpler den procedure der er forbundet med at få et europæisk patent og det gør at selve patentpublikationen bliver elektronisk på den måde fjerner vi det gebyr som tidligere afhang af patentets sideantal

er lovforslaget altså et bidrag til at forbedre forholdene for både forbrugere og virksomheder her i landet og det kan man da kun være glad for

den særlige håndhævelsesenhed er jo så også i

det her lovforslag med til at sikre

det samarbejde som de jo så også har efterfølgende eller

i danmark via import af ulovlige varer men så sandelig også på de store danske eksportmarkeder og de steder hvor danske produktionsvirksomheder generelt

gør sig gældende så vi synes i dansk folkeparti at det er fornuftigt at regeringen

taget det her element med i deres vækstplan danmark i arbejde

sige ja til alle de vækstinitiativer der kommer fra regeringen nogle er

og værker det kan have taget år

at udvikle bliver kopieret og udnyttet af andre

der har brug for at vores virksomheder udvikler nye løsninger og så kan man sige at i en tid hvor vi også taler meget om innovationskraft

styrke innovationsklimaet

det jo ikke noget der er befordrende for et sådant klima med dette lovforslag opretter vi en egentlig håndhævelsesenhed der kan hjælpe forbrugere og virksomheder i sager om piratkopiering såvel forbrugere som virksomheder oplever at det kan virke uoverskueligt at reagere på sager

tale om piratkopiering man ved ikke hvor man skal henvende sig få hjælp og vejledning det laver vi om på nu hvis ikke for

de små virksomheder reagerer på piratkopiering kan det i sidste ende koste indtjening og arbejdspladser derfor ønsker vi at gøre det let for forbrugerne og virksomhederne at få råd og vejledning i sager om piratkopiering danmark er et land med mange patenter mange dygtige designere og mange små og mellemstore virksomheder der lever af at være konkurrencedygtige på viden det skal vi prise os lykkelige for

men vi må ikke hvile på laurbærrene vi skal hele tiden udvikle de vilkår som de her mennesker og virksomheder har

dette forslag som et led i vores bekæmpelse af piratkopiering

mere præcist at sige at der i højere grad er tale om en form

forstand selv kunne betale for en sådan retslig rådgivning

nu finder man så nogle penge inden for det der er patent og varemærkestyrelsens budget i forvejen og det er for så vidt okay med os jeg vil bare nævne at det for os sådan set er vigtigere at folketinget prioriterer retshjælp til nogle af de borgere som

synes at det her lovforslag godt kan få vores stemme men

regeringen har fokus på at styrke indsatsen mod ulovlig kopiering stor ros til regeringen for det men ligesom en del af høringssvarene også giver udtryk for

er vi lidt uforstående over for nødvendigheden af

den her indsats

der har også på det seneste været en række eksempler i medierne blandt andet har børsen kørt en artikelserie hvor man har påvist at at offentlige institutioner går ind og udbyder varer og serviceydelser i direkte konkurrence med private aktører som en del af høringssvarene gør opmærksom på kunne det godt forstås sådan at det også

håndhævelsesenhed i patent og varemærkestyrelsen som mod betaling skal rådgive virksomheder i sager om eventuel ulovlig kopiering

at det jo er sådan at der i dag allerede udbydes sådan rådgivning på det private marked blandt andet fra advokater og patentbureauer derfor

over for lovforslaget som det er udformet vi synes at intentionen er god men da vi ikke

institutioner kommer i en direkte og en unfair konkurrence med private

kan vi ikke støtte lovforslaget som det ligger nu men det kan jo selvfølgelig være at vi kan overbevises om at det ikke forholder sig

skabt nogle nye ting og den proces resulterer så i et produkt som man selvfølgelig skal

den anden måde og der synes jeg at

forslag her om at etablere en særskilt enhed

det her til dørs og også implementere nogle af de tanker vi har om at man beskytter de immaterielle rettigheder så langt så godt det er positivt og det vi skal leve af i fremtiden er jo også beskytter vores rettigheder at vi beskytter vores patenter og den måde vi får fremgang og vækst på i det danske samfund er jo også bliver luft og plads til at vores

vi positive over for til gengæld er vi ikke så positive over for at man her tillader en offentlig virksomhed at den her håndhævelsesenhed man så

skal tillægges beføjelser til skriftlige udtalelser

vi er principielt imod at offentlige virksomheder går ind på områder hvor private virksomheder

som laver den rådgivning som laver de udtalelser og som fungerer ganske glimrende

man nu tillader håndhævelsesenheden at gå ind og lave præcis det samme som nogle private rådgivere laver er altså den forkerte vej at gå

en lillebitte ting men der er jo altså aktører derude der laver de ting i forvejen

kunne have tusind andre ting

er nogle der laver noget som de gør ganske glimrende

strukturen er rigtig god og rigtig glimrende og at intentionen er rigtig god og det vil

gå ind og overtage private virksomheders opgaver

problematisk i en situation hvor vi også skal sørge for at rådgiverne får mulighed for at drive deres virksomhed

at man opbygger en struktur her der beskytter nogle rettigheder men så tager man samtidig brødet ud af munden på

se på hvordan man måske kan spidse det her til men generelt er vi positive

så bliver man jo hurtigt udkonkurreret og så har man jo ikke den fordel længere derfor

virksomheder og andre ildsjæle som gør en stor forskel derude

her til sidst fra liberal alliances og konservatives side det

virksomheder og private oftest overhovedet ikke anlægger nogen sager eller gør nogen særlige indsigelser når de er udsatte for piratkopiering fordi de giver op på forhånd og fordi de mange gange vurderer at omkostningerne er for

det er vores generelle erfaring ideen er her at man med en enkelt udtalelse og en enkelt afgørelse

rent faktisk kan gå ud at få rejst en sag for

mere korrekt vurdering af hvordan det forholder sig så ideen er at vi gerne på den her måde skulle have flere sager sådan at private forbrugere og små virksomheder blev beskyttet og det er det som vi skal bruge det her led indimellem til

er tankegangen bag den måde hvorpå vi har etableret det

vores prognose er sådan set at rådgivningsbranchen derude vil få flere kunder

skygger og det er en krise der har kaldet på efterfølgende

det er så også det vi ser med de to forslag her

med forslagene gennemføres og implementeres i dansk lov

allerførst kære minister

mærkelige og ret besynderlige bogstavkombinationer og betegnelser der er for de her direktiver jeg må indrømme at jeg synes det er lidt svært at blive ved med

samme følelse så kunne vi ikke vænne os til når vi starter med at beskrive de her direktiver

lave en parentes hvor vi forklarer hvad de bogstaver

blot som lidt forbrugervejledning

arbejder med det med forslagene her præciseres en ny kompetence og opgavefordeling mellem finansiel stabilitet og finanstilsynet som en følge af direktiverne der introduceres også en række nye beføjelser og værktøjer alt sammen med det sigte at sørge for en hurtigere og mere tilstrækkelig

herudover giver lovforslaget mulighed for at omdanne finansiel stabilitet til en selvstændig offentlig virksomhed en såkaldt sov og garantifonden for indskydere og investorer opløses og omdannes til garantiformuen så langt så godt jeg ville være glad for hvis ministeren vil sørge for at vi i forbindelse med udvalgsarbejdet

sikre samarbejdet mellem de to institutioner og også samarbejdet på europæisk plan

og finanstilsynet nu skal oprette med henblik på samarbejde på eu plan som noget særdeles positivt for med en hurtigere og samarbejdende og mere effektiv indgriben over for nødlidende og potentielt nødlidende finansielle institutter minimeres den negative virkning på både den danske og den europæiske samfundsøkonomi som der som regel altid følger med

eksempelvis et pengeinstituts eller et realkreditinstituts problemer dermed beskyttes indskydere og kunder ja hele samfundet mod uforholdsvis store tab

så vidt det er muligt at undgå at offentlige midler skal anvendes til afvikling af nødlidende eller potentielt nødlidende institutter fremover skal sektoren nemlig selv finansiere udgifterne til finansiel stabilitet eller de skal afholdes afholdes direkte af den nødlidende virksomhed eller enhed i forbindelse med afviklingen

omfattede finansielle virksomheder bidrager desuden til afviklingsformuen det hilser vi også velkomment for selv om vi igennem en række bankpakker har sørget for sikringen af nogle af vores vigtigste finansielle virksomheder herhjemme

som skal til for at modstå rystelserne fra en finansiel virksomhed i knibe det sikrer ikke alene en større forbrugertillid det betyder ganske enkelt også at der ikke om man så må sige kan skatteborgernes penge det er jo ganske fornuftigt vi kan også støtte op om omlægningen af finansiel stabilitet til en selvstændig offentlig virksomhed herunder

ændringerne af ejerforholdet for finansiel stabilitet og om opløsningen og omdannelsen af garantifonden for indskydere og investorer

vil jeg gerne sige at vi er glade for at regeringen har valgt at implementere som det i hvert fald siges

som

almindelig dansk forklarer os hvor det så alligevel er at det her lovforslag

sådan at vi også kan argumentere for udsagnet om det direktivnære

det burde jo være reglen frem for undtagelsen at vi implementerer direktivnært jeg er glad for hvis det er

med det her forslag

jeg synes til slut også at det fortjener at blive bemærket når det endelig sker at at vi kan tage sådan et skridt

så vil jeg gerne med det notat jeg nu har bedt om også lægge grundlaget for at vi efterfølgende

en så tæt og nær implementering

direktiverne som det overhovedet lader sig gøre det er noget vi i venstre lægger vægt på og det er noget vi har understreget ved

så sent som i dag på vores gruppemøde

alligevel til sidst slutte af med noget der godt må høres som et lille suk

et spørgsmål til ministeren i håbet om at han om ikke kan så i det mindste vil forsøge at besvare det her

er det så snart ved at være slut med detailregulering af den finansielle

det gør jo heller ikke noget hvis folketinget og måske endda også berørte ministerier og i hvert fald sektoren sådan synes at de kan følge med forstå og se meningen i al den regulering der foregår for der har været meget det er ikke fordi vi siger

var nødvendigt for det var det men der kommer også en dag hvor man skal lade tingene hvile og lade dem virke i praksis og lade folk få en mulighed for at føle sikkerhed i det regelsæt

nu engang er etableret er vi ikke ved at nå dertil

for at vores samfund fungerer

vigtigt at borgere og virksomheder kan stole på at der er sikkerhed for de penge der står i banken det er også vigtigt at bankerne kan yde risikovillig kapital til at investere i udviklingen af vores samfund bankerne har således en helt central rolle i samfundet og lige præcis derfor er det vigtigt at vi som borgere og virksomheder

tillid til de danske banker i kølvandet på den finansielle krise blev det klart at ikke alle banker har handlet ansvarligt derfor synes jeg at det er positivt at vi nu ser

fra eus side er kommet to direktiver der sørger for at skabe nogle realistiske rammer for at holde den finansielle sektor i kortere snor

er det vigtigt for danske virksomheder at de kan konkurrere på lige vilkår med virksomheder fra resten af eu og derfor er det godt for danske virksomheder at reglerne nu harmoniseres

l hundrede handler om omdannelse af finansiel stabilitet fra et aktieselskab til en selvstændig offentlig virksomhed

regeringen venstre dansk folkeparti liberal alliance og de konservative har aftalt at finansiel stabilitet i en tilpasset form skal varetage opgaven som national afviklingsmyndighed på den måde kan der bygges videre på de kompetencer og den viden der er opbygget i finansiel stabilitet med omdannelsen sikres det at det fremtidige finansiel stabilitet fortsat har det rette grundlag til at kunne gennemføre de forretningsmæssige og kommercielle beslutninger som finansiel stabilitet træffer i forbindelse med krisehåndtering

at der ikke ændres på opgavefordelingen mellem finanstilsynet og finansiel stabilitet de forvaltningsretlige afgørelser over for virksomheder i medfør af de regler der gennemfører brrd er placeret i finanstilsynet finansiel stabilitets opgaver er af operationel og kommerciel karakter med henblik på at iværksætte og gennemføre rekonstrueringen eller afviklingen af virksomheden endelig sikres det at driften af finansiel stabilitet kan finansieres via opkrævninger fra sektoren

i forhold til l en hundrede og fem

at gennemføre et nyt regelsæt for rekonstruering og afvikling af finansielle virksomheder med det nye regelsæt gives finanstilsynet og finansiel stabilitet en række nye beføjelser til brug for genopretning eller afvikling af nødlidende eller potentielt

de foreslåede regler om tidlig indgriben kan finanstilsynet gribe tidligt ind over for en finansiel virksomhed hvis virksomheden som følge af en hastig eller betydelig forværring af virksomhedens finansielle situation

vil overtræde kravene i lov om finansiel virksomhed det vil i praksis sige reglerne om kapital og likviditetskrav hvordan er det så finanstilsynet konkret kan gribe ind finanstilsynet vil efter de foreslåede tidligere indgribensbeføjelser blandt andet kunne påbyde virksomheden at iværksætte eller ændre sin genopretningsplan eller at udarbejde en egentlig handlingsplan til håndtering af et konkret problem

finanstilsynet vil også kunne påbyde at virksomhedens øverste myndighed indkaldes eller at et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller direktionen ligefrem får besked om at nedlægge

virksomheden kan også påbydes at ændre strategi eller struktur eller kontakte potentielle købere med henblik på at forberede dem på afvikling endelig vil finanstilsynet kunne påbyde virksomheden at indsætte

så alt i alt er det effektive instrumenter som kan tages i brug formålet med genopretningsplaner

en finansiel virksomhed kommer i så alvorlige vanskeligheder at det bliver nødvendigt at afvikle virksomheden genopretningsplanen er et ledelsesværktøj som sammen med de foreslåede regler om tidlig indgriben skal være med til at sikre at der kan reageres hurtigt på problemer

de tiltag i værk som følger af genopretningsplanen med henblik på at sikre virksomhedens levedygtighed

der ændres i garantiformuens dækning i forhold til de indskud der er dækket fuldt ud i dag udgangspunktet for garantiformuens dækning er fortsat at indskuddet dækkes med et beløb op til ethundredetusind euro per indskyder det vil sige

vil en række indskud som i dag ikke har fuld dækning blive omfattet af den almindelige dækning

euro dette gælder eksempelvis indskud på børneopsparinger visse andre indskud som ikke tidligere har haft fuld dækning vil med

lovforslaget få en udvidet dækning i en begrænset periode

en tavshedspligt hvorefter der alene kan videregives oplysninger til en nærmere liste af enheder og personer derfor fastlås det at finansiel stabilitet er underlagt tavshedspligten i lov om finansiel virksomhed som også finder anvendelse for finansielle virksomheder det skal samtidig understreges at finansiel stabilitet i sin virksomhed skal overholde almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet ligebehandling inhabilitet

bankerne driver forretning men de bærer også et samfundsansvar og det er derfor positivt at vi med denne direktivnære implementering af eu reglerne holder de finansielle virksomheder i kortere snor de to lovforslag bidrager til at vi som borgere og virksomheder kan være mere trygge fordi de finansielle virksomheder bliver kigget i kortene

langt hen ad vejen det er jo rigtigt at

stabilt og bæredygtigt finansielt

de danske pengeinstitutter realkreditinstitutter

det lovforslag som er her indeholder jo så en del elementer som er

fornuftige det er jo fornuftigt at vi

og stille krav over for de virksomheder som er i finansiel krise eller

at de her lovforslag er med til at give nogle

divergerende karakter der er mange forskellige delelementer i

de omhandler to forskellige

eu udvalget og det

det direktiv som også er med her om indskudsgarantiordninger det er så det der hedder hedder dgsd

stemme for og imod et lovforslag sådan er det trods alt ikke i parlamentet i danmark

man kigger på de kommentarer der er fra erhvervs og vækstministeriet i det notat vi har fået af attende december to tusind og fjorten står der på side en

dels gennemfører dele af

også med de her forslag følges op på den politiske aftale af tiende oktober to tusind og tretten

der var det vi indgik en aftale om

tilsluttet sig så vi har nogle

det dels indeholder nogle ting som er er med i nogle politiske

eventuel dansk deltagelse i en kommende bankunion

de her omtalte afviklingsmekanismer og med et fælles finanstilsyn

i forhold til en eventuel dansk tiltrædelse

kommende bankunion vi synes at det vil være helt på sin plads at vi får det

ikke mindst set i forhold til at vi jo har behov for at få den udredning for at vurdere om vi kan støtte det samlede lovforslag eller ej så vi

op om at vi skal have styrket

til vores finanssektor og det får vi også med mange af de her delelementer i

må lukke så selvfølgelig vil der være en risiko ved det

det er måske også det herre frank aaen er interesseret i

som udgangspunkt

aktionærerne som kommer til at lide et tab vi ved jo godt at der kan opstå en situation

nogle forklaringsproblemer og nogle udfordringer

så med hensyn til sikring af de danske pensioner og så videre under finanskrisen hvor vi stod foran at skulle have gensalg

hvor vi blandt andet ved at nogle af bankerne var ret tæt på at

gå nedenom og hjem for at sige det ligeud så

det støtter vi sådan set også vi vil ikke afvise at det kan blive nødvendigt

kunne det have betydning for det udkomme der måtte komme og som skulle finansiere de

fratræde på arbejdsmarkedet der kan man altså ikke afvise at der ville komme en situation fremover og

er helt fair og helt legitimt at man ikke afviser noget men det der står i det her lovforslag er at man som udgangspunkt ikke har den samme åbning som man har haft tidligere men jeg synes jo også at herre frank aaen skal notere sig at dansk

endeligt ja ja til det her samlede lovforslag vi har stadig væk en lang række

det vil sige på tværs af nationale grænser et stød til eller en brist i for eksempel et pengeinstitut kan derfor påvirke stabiliteten på de finansielle markeder i de andre lande i eu derfor har vi som politikere især i kølvandet på finanskrisen gennemført lovgivning som skal sikre en mere sund konkurrencedygtig finansiel sektor men også for at sikre at

at udfordringer og problemer i den finansielle sektor ikke berører resten af realøkonomien med det nye regelsæt for restrukturering og afvikling indføres et sæt værktøjer og beføjelser til henholdsvis finanstilsynet og finansiel stabilitet i forbindelse med genopretning og afvikling af nødlidende eller potentielt nødlidende pengeinstitutter og realkreditinstitutter og så videre formålet er at give myndighederne mulighed for

gribe ind tilstrækkelig tidligt det vil sige at det er noget med timing og hurtigt over for disse virksomheder

sikre stabiliteten i den pågældende virksomheds kritiske finansielle og økonomiske funktioner en hurtig indgriben vil samtidig minimere virkningen på samfundsøkonomien og realøkonomien og det omgivende finansielle system

også nævne at at det netop er derfor at vi også stiller krav om udarbejdelse af henholdsvis genopretningsplaner og afviklingsplaner for virksomhederne

at det fastholdes at tab i forbindelse med håndteringen af nødlidende finansielle virksomheder som er omfattet af lovforslagene i første række skal bæres af aktionærerne

det er jo netop for at medvirke til at bryde linket til staten og dermed minimere risikoen jeg vil gerne understrege minimere risikoen for omkostninger for skatteyderne og jeg håber dermed

trækker i den rigtige retning og derfor

pengene alle aktionærernes penge selvfølgelig den taber

et kæmpestort beløb i banken man går ind for sikring af mindre indskydere men de store indskydere taber bare pengene

så skal det betales af de helt uskyldige skatteydere kan det virkelig være rigtigt at det er det radikale venstre

og minimerer risikoen for at de finansielle virksomheder

vi jo så i medfør af bankpakke iii med til at gennemføre nogle regler

i den rækkefølge som handler om at

de der overordnede meldinger om hvordan

der ligger her vel vidende at der er mange

detaljer i den vi mener at den lære

drage af finanskrisen

og mere stabile systemer i den finansielle sektor

der står i de her forslag

det er en gennemførelse af de

eu direktiver som jeg er enormt glad for

at den finansielle sektor er er dybt integreret internationalt

nødvendigt for at kunne gennemføre det her jeg kunne også

et lille pip om at det godt kan være at

en rigtig bred tilslutning til det her

den måde som myndighederne kan gå ind på

finanstilsynet og også

styrke finansiel stabilitet og præcisere forskellen på de to

kan koncentrere sig om forebyggelse før det går galt og det betyder også at koncentrere sig om tidlig indgriben

at der er tegn på overskridelser i firmaet at der er tegn på ustabilitet så kan kræve en genopretningsplan det kan godt være at der

nogle der ville sige jamen er det ikke vældig indgribende at

i en en bank det er i hvert fald meget mere indgribende end det har været før og det er nødvendigt

lade dem køre som de værste

har lyst til jeg snakker jo ikke om de bedste jeg snakker om de værste men for nu at være helt ærlig

ser på hvordan den finansielle krise forløb

de værste men der var rigtig mange der ikke var på plads

og gjorde hvad de skulle rigtig rigtig

for for den danske finansielle sektor som som blev lavet vi er tilhængere af af

hele diskussionen om undtagelse fra offentlighedsloven og den kritik

det mere er indsynet i hvordan de her institutioner arbejder der sådan set er diskussionen og

ikke have decideret offentlighed i i de institutter som kigger folk og firmaer

på et meget tidligt tidspunkt for at kunne være forebyggende det kan jeg godt se men

et betydeligt indsyn og have en sikkerhed for at det

præcis som ønsket politisk

være nødt til for det er præciseret her at det er aktionærerne der skal betale hele pointen

der ejer de har virksomheder

få fundet ud af det her i udvalget jeg mener sådan set at enhedslisten kører en sag der ikke

hen fået nogle skattelettelser på jordværdibeskatningen bare fordi man ikke turde

hovedårsagen til at vi ikke turde

voldsomt i værdi og deres spekulation

udviklede enorme tab så kunne vi have væltet alle mulige

jeg tror det er flere hundrede millioner kroner om året som den danske statskasse har mistet fordi vi ikke turde opkræve den aftalte skat fordi der var frygt for at de landbrug på grund af spekulation

sådan set meget godt at det er nødvendigt at

selvfølgelig som alle har sagt her de første

gået konkurs

stat hjalp dem så de ikke gik konkurs og siden da

havde aktier i danske bank og beholdt dem

de skal skal i princippet betale det er klart

skal også betale hvis de taber deres penge

vi vil have mere kontrol det støtter vi fuldstændig det er en fin idé at gå ind og sige vi vil have mere kontrol med den finansielle sektor

tabt deres penge spekulanterne

der hænger på den ultimative

regning og det er en af grundene til at vi

vi støtter mere tilsyn vi støtter alle de andre ting heri men ikke det ultimative

og det gør jeg jo altid med stor glæde når jeg har erhvervs og

i danmark skal se ud som den gør jeg har ikke noget imod at vi har spekulanter der roder i den ene eller den anden bank jeg har ikke noget imod at folk tror på de kan tabe penge bare vi er sikre på at de også

betale tabet men her har vi altså en minister der siger at

den samme sektor som vi har i dag

skulle vi ikke prøve at overveje når

mulighed for at udvikle sig økonomisk ikke kan sælge

i højere grad skulle hjælpes med en statsbank jeg mener

om vi bare skal opretholde det system vi har eller om vi måske skal lave det grundlæggende om

går nedenom og hjem

tage de gevinster der forhåbentlig bliver men jeg synes i hvert fald ikke man skal påtage sig regningen

man kan jo tage ansvaret for det man selv gør selv har ansvaret for at gøre men man skal da ikke betale regningen for hvad andre herunder saxo bank jyske bank danske bank

og have så rene intentioner når vi skulle drive en sådan bank

skatteborgerne tab

specielt i lyset af at den finanskrise man var igennem i høj grad også skyldtes uansvarlige

som var med til at gøre den krise rigtig rigtig slem rigtig mange steder

for private banker

går bankerot går det ikke ud over

opgave at finde ud af om det giver minusser i partiregnskabet men vi har jo ikke på noget tidspunkt sagt

spekulantbank på samme måde som saxo bank

det mener vi ikke staten skal drive det må spekulanterne drive vi mener bare samfundsmæssigt

håndtering af nødlidende eller potentielt nødlidende penge og realkreditinstitutter samt fondsmæglervirksomheder

målet med de her direktiver er at et nødlidende institut eller et institut som må

kommer til at belaste staten og dermed skatteborgerne og naturligvis

som kommer i problemer kan rettes op inden det går galt det er en rigtig god hensigt og det er bestemt en intention som vi kan bakke op om siden finanskrisen er omfanget af ny regulering af den finansielle

jeg tror for at være helt ærlig at det er de færreste politikere der kan overskue

at når man snakker med

har de meget svært ved at gennemskue den her lovgivning

den her lovgivning og den her regulering kommer til at sikre at advokater og jurister med speciale

går meget meget gyldne tider i møde

ros for

som pålægges realkreditsektoren er unødvendig høj og at der her er tale om et

nationalt anliggende altså det er noget vi ikke er pålagt i direktiverne at indføre en unødvendig høj buffer vil ikke styrke robustheden i realkreditsektoren men vil føre til unødvendige omkostninger for danske boligejere

baggrunden for finanskrisen

har været omdiskuteret og som jeg sagde før

meget store mængde lovgivning som vælter ned over den her her

vi har indført sifi lovgivning

anden garanti for at staten vil komme og redde dem og så må man

som gør at man mindsker et eventuelt tab for staten i tilfælde af at et institut skulle blive nødlidende vi har rigtig mange spørgsmål

specielt vil jeg gerne bede om svar på

her to procentskrav men generelt set har vi rigtig

kan vi i hvert fald støtte

ganske enkle spørgsmål går det her ud på at man skal mindske statens mulige tab eller går det her i virkeligheden ud på at man skal undgå at skatteyderne skal hænge

vi ønsker at alle banker alle virksomheder der tager

vi ønsker at deres aktionærer som har valgt at investere i dem selv bærer omkostningerne og betaler prisen vi

og det synes vi er en god intention men frank aaen er fuldstændig ukritisk og

skyldes uansvarlige banker

intentioner om at føre en ekspansiv finanspolitik

ikke har noget imod at bruge finansielle virksomheder til det

det er herre frank aaen blind

et væld af lovgivning og et væld af initiativer fra dansk

vi vil ikke risikere en ny situation som i efteråret to tusind og otte

hele den almindelige globale økonomi

derfor har de mange initiativer været velvalgte

til den finansielle sektor men det er også

der nu er brug for for flere initiativer

brug for mere lovgivning er der brug for flere restriktioner for at den finansielle sektor kan udøve deres erhverv for den finansielle finansielle sektor er

nye arbejdspladser og så videre og der er

man har en finansiel sektor som har musklerne til at at kunne investere

de to eu direktiver som er basis for de to lovforslag vi diskuterer

bakke op om det er vigtigt med et fornuftigt regelsæt for restruktureringer og afvikling af banker det er klart at man kan komme i nogle situationer

gøres på en fornuftig måde

det regelsæt de værktøjer og de redskaber

vi diskuterer nu her i dag kan vi godt støtte de betyder at man kan gribe hurtigere

når nogen står til at vælte eller skal til at restruktureres

det er omfanget af de mange regler

en masse penge på det men det var for at sikre noget soliditet noget fundament under en ekstremt skrøbelig sektor

væltet dansk økonomi hvis vi ser på hvad der er sket i grækenland nu her hvor der er tappet fyrre procent af pensionerne hvor man har skåret tredive procent af de offentlige budgetter

har over tredive procent arbejdsløshed så viser det

man har nogle effektive finansielle institutter i danmark som ikke betyder

udgangspunktet for at vi

fremført fra den konservative ordførers

det er mit og det er regeringens udgangspunkt at en af de væsentligste årsager

at politikerne i alt for stort omfang deregulerede den finansielle lovgivning sådan at vi overlod det til markederne at styre sig selv og det kunne de ikke det vi efterfølgende har gjort både i danmark med seks forskellige bankpakker

der gør at vi i videst muligt omfang garderer os sådan at vi ikke havner i samme situation en gang til

det her krisehåndteringsdirektiv og afviklingsdirektiv er jo så

det store arbejde jeg blev spurgt af venstres ordfører om jeg nu kunne

det tør jeg ikke love det afhænger jo helt af hvilke ulykker der ellers bliver begået

nogen sinde gardere sig i forhold til at

jeg tror og regeringen tror

en ret aktiv deltagen i at sørge for at den finansielle sektor ikke bare får lov til at køre derudad

markedet ikke god nok til at regulere sig selv så det er tankegangen bag det her

spurgt af ordføreren om om jeg ville sørge for på

vi har lavet et forlig i forbindelse med bankpakker og andet som jeg synes på forholdsvis klart dansk

i forbindelse med lovgivningsarbejdet her men vi skal da

alle dem der har været oppe at efterlyse at få besvaret spørgsmål det stiller vi selvfølgelig til rådighed

om man kan garantere

hvor der kom nogle spændende beretninger fra en

godt kalde dem der havde gjort sig

havde gearet deres investeringer voldsomt

de ikke selv var ude om det jo det kan man vel sige

synes vi at vi alle sammen får et bedre samfund af at folk kan få lov til at sidde og trykke

at opstille nogle adfærdsregler nogle færdselsregler

det hele taget agerer også i forhold til den finansielle sektor

meget meget fornuftigt vi så under den finansielle krise

fra roskilde bank hvordan meget små indkomster var blevet gearet med meget meget høje beløb og

påført folk en uoprettelig gæld som følge af at man ikke

af de ting har vi taget højde for her valutaspekulation har vi så trods alt ikke

udvalgsarbejdet jeg kan ikke se at der i forbindelse med det her

mere vidtgående i forhold til de aftaler vi har lavet i

der måtte være et problem der eller ej jeg håber i hvert fald stadig væk at dansk folkeparti vil stå bag forslaget

om hvorvidt skatteyderne har et problem med det her forslag eller ej se hele meningen

er jo at undgå at skatteyderne skal betale noget modsat hvad der ellers var tilfældet i forbindelse med at den finansielle krise dukkede

enige om at det var uhørt i hvilket omfang den danske stat skulle ind at kautionere for

var foregået ude på de finansielle markeder

jo ud på at sikre at i det øjeblik vi får øje på at der er et realkreditinstitut en bank eller nogen som helst andre

institutter af en vis størrelse som kommer i problemer

det i tide og så har vi på forhånd lavet en genopretningsplan så vi lige præcis ved hvad vi skal gøre i tilfælde af

problemer med det pågældende institut eller hvad

er for noget og så kan vi gå ind og gøre en forskel dér

så laver vi med forslaget her det vi kalder living will et levende live testamente hvor vi også præcis ved hvordan vi afvikler

hvordan man gør det sådan at det ikke er skatteyderne men alle mulige andre der får lov til at betale

er hele meningen med konstruktionen her så det burde jo egentlig som udgangspunkt

på den idé frem for det modsatte tænker jeg for det er faktisk lige præcis principperne for bankpakke

har fået gennemført i resten af europa og som vi gør her jeg tror at rækkefølgen

er sådan at skulle vi endelig gå ind i en afvikling så taber først aktionærerne pengene

men der står faktisk ingen steder at man skal komme nogen skatteydere til undsætning

hvordan den makroøkonomiske situation ser ud i tilfælde af at et meget meget stort pengeinstitut vælter

er søreme et spændende teoretisk scenarie jeg vil

gået igennem samtlige scenarier for alle de pengeinstitutter som kom i vanskeligheder med den finansielle krise og der var ikke et eneste af dem som vi ikke

få dækket ind i forbindelse med den her bailinordning ikke et eneste af dem

på ret sikker grund så derfor mener jeg at det faktisk imødekommer

har i hvert fald haft som intention hele vejen igennem at sørge for at det er alle andre der bærer tabene

alle de andre ting vi laver at vi aldrig nogen sinde når så langt lige indtil der måtte komme et eller andet ulykkeligt flertal som begynder at deregulere igen og så skal enhedslisten og jeg og de andre komme på banen for det skal vi sørge for ikke sker igen

regningen til sidst i forløbet og det er derfor at vi hele tiden har sagt at i stedet for at prøve at regulere og gøre alt hvad man kan for at undgå at der kommer en ny krise

måske opdele de store banker og kreditinstitutioner så der ikke er nogen i det her land der er for store til at kunne falde det er jo det der er problemstillingen

specielt en der er så stor at hvis den går konkurs så går samfundet et eller andet sted i stå måske skulle vi skille den bank

forsikring pension alt muligt

i forbindelse med den måde hvorpå det er indrettet i

kommer jo til at stille ret skrappe krav til hvilken type af kapital det

hvilke interne modeller der bliver brugt rundtomkring i bankerne og

som ingen længere har overblik over så jeg mener faktisk at der er styr på det i øjeblikket

ingen grund til at opdele dem men helt at garantere at der ikke kan findes en eller anden uheldig vej til at vi havner i en ny finansiel fiasko kan jeg jo ikke og jeg kan jo så sent som i dag konstatere at der findes festlige spekulationsforetagender som kan påføre andre mennesker

så vi ved hvordan det vil gå såfremt at man lige pludselig skulle få nogle meget meget store tab så

at gå den vej og vi mener faktisk at vi skulle være på den sikre side med den lovgivning vi har

at bruge de penge der bliver betalt i skat af den her virksomheds medarbejdere

men det må erhvervsministeren om erhvervsministeren sagde i sin tale

taler erhvervsministeren direkte imod

at have været en egentlig årsag til krisen i danmark at der siden nitten halvfjerds ’erne er sket en generel liberalisering af de internationale kapitalbevægelser og af den finansielle sektor herunder opbygning af finansielle supermarkeder der kan tilbyde en række forskellige finansielle produkter så står der

udvalget vurderer at danmarks økonomiske velstand i fraværet af frie kapitalbevægelser i dag ville have været væsentlig lavere fordelene ved frie kapitalbevægelser overstiger langt de mulige omkostninger forbundet hermed

rangvidrapporten kommer altså til den konklusion at det ikke var deregulering af finanssektoren der førte til krisen men erhvervsministeren er ikke

i rangvidrapporten er klogere

forskellen så er spørgeren

dybt mærkeligt at jeg nævner en specifik virksomhed som så

jo har spekuleret meget meget kraftigt op imod

var studerende som havde påtaget sig en gæld som de aldrig nogen sinde kommer af med fordi man har ligget og gearet kapitalen

synes jeg at det er særlig godt

socialdemokratiske politikere skulle investere i schweizerfranc

jeg henviser til at

deregulering ikke var medvirkende til finanskrisen

været et fattigere land danskernes levestandard havde været

tager fat i dereguleringen liberaliseringerne når der specifikt står at det

som var dybt uansvarlig altså at politikeres uansvarlighed

vi har manglet har været noget specifik konkret og ordentlig lovgivning som kunne forhindre at man lige pludselig røg ud i de her

frie kapitalbevægelser er og bliver altså

som en af sine første gerninger har forbudt

om finansloven for to tusind og femten en ny midlertidig kontantydelse kontantydelsen er målrettet personer som får afslag på anden offentlig støtte eller personer som

eller nytteindsats

står til rådighed for arbejdsmarkedet og får formidlet job retten til kontantydelse omfatter personer der opbruger retten

til og med den anden juli to tusind og sytten som det står i bemærkningerne til lovforslaget

skønnes det her forslag at indebære en forværring af den strukturelle offentlige saldo med henholdsvis seks hundrede og ti

og tredive og fyrre million kroner i perioden to tusind og femten

forværringen afspejler en svækkelse af den strukturelle beskæftigelse på omkring to tusind en hundrede personer i to tusind og femten

og hundrede personer i to tusind

skal træde i kraft hvis folketinget ender med at vedtage det den første marts to tusind og femten i venstre ligger det os meget på sinde at hjælpe mennesker som er ledige og som har brug for et job men vi mener til forskel fra regeringen enhedslisten

at det rigtige værktøj er en ny ydelse altså en kontantydelse ledige drømmer ikke om offentlig forsørgelse ledige drømmer om et job noget at stå op til og det hjælper vi dem

ved at foreslå nye initiativer som fastholder dem i ledighed samtidig ved vi også at jo længere tid man får offentlig forsørgelse jo sværere bliver det at komme tilbage på arbejdsmarkedet vi har brug for at styrke erhvervslivets muligheder for at skaffe flere arbejdspladser for de ledige og det kunne ske gennem skattelettelser indføring af ordninger som bidrager til at skabe flere arbejdspladser

var med til at skabe fem tusind arbejdspladser

som regeringen nu har valgt at afskaffe

må snart høre op med den ene akutpakke efter

tre milliard kroner på forskellige akutpakker og der har ikke været vækst eller arbejdspladser

kan man så se frem til en forværring af den offentlige økonomi og en svækkelse af beskæftigelsen så i venstre havde vi hellere set at pengene var blevet brugt på holdbare løsninger som skabte vækst og som havde sikret at der blev skabt flere job i danmark så på den baggrund kan vi ikke støtte dette

at dagpengereformen har været en succes

det går jo stærkt hele tiden

så må man da se tingene i øjnene og indrømme at det er en kæmpe fiasko medmindre det ligefrem var meningen at det skulle gå

jeg lige et tillægsspørgsmål synes ordføreren det bekræfter

strammer op over for de ledige hvis man tager nogle penge fra dem for at sige det sådan lidt folkeligt så kommer de i arbejde synes ordføreren at virkeligheden beviser at

en række tiltag der har gjort at man

være længere tid på offentlig forsørgelse end de to år så selv om vismændene vurderer at dagpengereformen sådan set har ført til at ledige søger job på et tidligere tidspunkt end de ellers ville have gjort så kan vi jo ikke vurdere og gøre regnskabet

om dagpengereformen har ført til det vi ønskede nemlig en højere beskæftigelse og at man har en kortere

de rettigheder

det forbavser mig sådan set ikke at ordføreren siger at venstre stemmer imod

for jeg synes at venstre bør forholde sig lidt til den virkelighed der er da vi sad her for fire

og behandlede den daværende dagpengereform som

hele borgerligheden her i folketinget havde besluttet sig for skulle gennemføres havde man en teori om at der måske ville være

fem hundrede der ville miste deres dagpengeret der gik så et stykke tid så fandt

virkeligheden har vist at tallet er ti gange så stort og det viser jo med al tydelighed at den reform som man troede man gennemførte er en helt anden og det man troede skulle ske med dem der nu er arbejdsløse er ikke det der sker de mister deres dagpengeret de falder ud af dagpengesystemet

er rigtig rigtig ærgerligt at venstre ikke vil påtage sig det ansvar at sikre at der er nogen i den her gruppe der stadig væk vil have et forsørgelsesgrundlag

enig i at vi skal skabe endnu flere job og det er

alle socialdemokrater og det tror jeg også gælder for venstre det har jeg ligesom en opfattelse af det kan være vi ikke arbejder i samme retning men vi har trods alt lavet nogle ting i fællesskab også i den her periode lad det nu være

ordføreren siger at det handler om at folk skal i arbejde så skal man jo lægge mærke til at det her

om at der skal sættes aktivitet i gang ordføreren sagde det jo selv kravet til at man overhovedet kan få den her ydelse

man står til rådighed for arbejdsmarkedet deltager i de aktiviteter man bliver sat til med henblik på man kommer i arbejde det står endda meget specifikt i bemærkningerne at man skal tage arbejde alle tilbud undervejs ellers så mister man retten til ydelsen hvorfor i alverden kan venstre så ikke stemme

at det er den forkerte vej at gå det forkerte vej at prioritere pengene vores fælles midler skal jo prioriteres

således at de ledige har noget at stå op til om morgenen og komme i gang med og ikke at man bliver ved med at komme med den ene akutpakke

dagpengerelaterede spørgsmål og jeg tror næsten jeg kan garantere for at det heller ikke bliver sidste gang

her i folketinget har vi et ansvar for

fra den politiske slagmark det skylder vi ikke kun de danskere som i dag eller i morgen modtager dagpenge det skylder vi alle danskere som i dag er utrygge

udsigten til at blive arbejdsløs det er rigtig mange mennesker eftersom arbejdsløshed kan ramme os alle

det er ikke for sjov at den sidste del af ordet flexicurity handler om sikkerhed og tryghed det er selve kernen i vores danske model at der også er tryghed for den enkelte uanset om man er arbejdsløs eller i arbejde der har ikke været tryghed siden dansk folkepartis formand kristian thulesen dahl foreslog en halvering af dagpengeperioden og fordobling af genoptjeningskravet med en brutal indfasning siden da har trygheden ganske enkelt være slået i stykker det gentager jeg gerne for jer jeg mener at dansk folkeparti tog initiativ til at slå trygheden i stykker for alle danske lønmodtagere bevidst eller ubevidst det er sådan set underordnet skaden er sket spørgsmålet er så om dansk folkeparti

tage ansvar for at råde bod på skaden vi vi socialdemokrater tør godt tage ansvar vi tager ansvar vi indfører med dette lovforslag en ny ydelse der udgør firs procent af den højeste dagpengesats for forsørgere over tredive år og tres procent for alle andre samtidig kan unge under tredive få en ydelse modsvarende satserne for job og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere på den måde sikrer vi at færre skal gå fra hus og hjem end hvad tilfældet tilfældet havde været hvis man havde ladet kristian thulesen dahls

vilde eksperiment med dagpengene og den danske model løbe løbsk når jeg startede med at sige at det ikke er sidste gang vi diskuterer dagpenge så er det også fordi systemet ikke er godt nok som det er i dag der er nogle åbenlyse problemer med dagpengesystemet

dagpengesystem og derfor er den her ydelse også kun midlertidig

trygheden tilbage på arbejdsmarkedet det nye dagpengesystem skal være funderet på en grundig gennemgang af dagpengekommissionen og vedtaget af et bredt flertal i folketinget som ikke er i fare for at skifte ved et valg vi skal have klare og rimelige regler som danskerne kan forstå og forholde sig til og målet er klart et bedre dagpengesystem der skaber tryghed for de arbejdsløse færre skal falde ud dagpengene skal ikke længere være kastebold dagpengene skal ikke længere være en brik i et taktisk spil

et holdbart dagpengesystem der sikrer tryghed og ro for den enkelte lønmodtager det ønsker socialdemokraterne

vi tage ansvar her og nu for de mennesker der som konsekvens af dagpengereformen fra to tusind og ti risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag i to tusind og femten

derfor støtter vi dagens lovforslag og de midlertidige ændringer der kan afbøde nogle af de værste konsekvenser

tre år hvor ordføreren og ordførerens parti har gennemført en dagpengereform som man selv gik til valg på at bekæmpe man har gennemført den man har ført den ud i livet og så har vi lavet nogle lapper og sat lap på lap ja men man har jo ikke antastet dagpengereformen som sådan det er grunden til at den er genstand for politisk debat og

mistet deres dagpengeret kommer til det i de kommende år og som får umådelig svært ved at genoptjene retten til dagpenge det problem er ikke løst så jeg vil gerne spørge ordføreren hvordan sikrer vi så trygheden for de arbejdsløse hvordan sikrer vi at færre falder ud

dagpengekommissionen som ordføreren selv har været med til at nedsætte skulle komme

diskussion vi kunne have det vi kan diskutere

hvad der skal ske efterfølgende vi ved at der kommer et valg ordføreren fra sf har

det ganske glimrende der kommer jo et valg og der bliver vi nødt til

reformen som den er

fungerer ikke uanset hvad man gør

er der mennesker der mister mister deres forsørgelsesgrundlag og

deres dagpenge trygheden er væk troen på dagpengesystemet er væk og det bliver vi nødt til at lave

at forsikre sig i en a kasse i forventning om at de fik noget tryghed hvis de blev arbejdsløse

sammen med andre reformer som vi så ikke skal vade i lige her og nu

at utrygheden har bredt sig på arbejdspladserne og hvem er det der har glæde af det

så kan de i højere grad få det som de vil jeg er nødt til at gentage mit spørgsmål hvordan skal vi så sikre at trygheden kommer tilbage

som har fået at vide

lider under i dag hvordan skulle

kunne komme en holdbar løsning

skal hen at forringe det i den anden ende ellers bliver det dyrere

passe med finansministerens regnemaskine

tryghed i forhold til forsørgelse hvis man skulle være så uheldig at

jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at man godt kan sætte spørgsmålstegn ved hvor attraktivt det er at være med i en a kasse i dag og hvor attraktivt det er for den enkelte lønmodtager at melde sig ind i en a kasse

at have den her sikkerhed for at man har et forsørgelsesgrundlag

jo en politisk debat og diskussion bagefter om

reform skal indeholde og der tror jeg

at alle partierne vil byde ind med alle mulige forslag uanset

for at det skulle bevares trods det at dansk folkeparti tilbød regeringen at vi kunne udsætte ikrafttrædelsen og

og klandrer andre for ikke at

i folketinget og uanset hvad man

skred dengang vi havde lavet aftalen

jeg ved godt at regeringen så havde radikale

også til fire års dagpenge og

ville der stadig væk være en lang række mennesker som ikke ville have ret til dagpenge og det viser jo bare at det dagpengesystem vi har

under alle omstændigheder ikke kommer til

have et andet et andet dagpengesystem

møder jeg en hel del socialdemokrater både medlemmer og vælgere og jeg møder også

ikke kan forstå at det her trækker så længe ud de er utilfredse med at tiden går og at der

som skal trække tiden ud

den kritik er sf i øvrigt enig i mit spørgsmål

ordførerens svar til de socialdemokrater og til alle arbejdsløse som mener at det her går alt

der er ikke nogen af de hovsaløsninger der

den første og den værste var den som

ikke nogen af de hovsaløsninger der har virket

nødt til at gøre det her meget grundigt

det har vi sagt og det tror jeg også

og i øvrigt også enhedslisten er enig i der kommer et nyt dagpengesystem det vi skal sørge for er jo bare at vi har flertallet efter valget

hvert fald min forhåbning at vi kan lave et dagpengesystem

der ikke er nogen mennesker hverken dem der er i arbejde

det system der er og at det løser den problemstilling der er i

private arbejdspladser er der i den finanslov

må han jo så finde ud af hvordan han løser det er jo ikke dem vi skal sikre det er mere dem der

blikket stift rettet mod at sikre forsørgelse for de mennesker som

ordførerens partis

vi havde en borgerlig regering der i øvrigt var støttet af liberal alliance mistede vi ethundrede og halvfjerdstusind private job og

regel i danmark der hedder gensidig forsørgelse

har man ikke ret til kontanthjælp

giver retten til at få et beløb der svarer til kontanthjælp hvis man mister forsørgelsen fordi vi har en gensidig gensidig forsørgelsesforpligtelse for lige at tage den lille detalje dér

så synes jeg jo at det er interessant at

ordføreren synes at det er en succes at

om at forsørge sig i stedet for at

man så som en hovsaløsning den tredje i rækken selv om ordføreren står og taler imod hovsaløsninger var det ikke

hovsaløsning og så vente på dagpengekommissionen og

en gang for alle gøre det ordføreren lige har efterlyst nemlig lave ét

i op til tre år det er det

konservative blandt andet var med til at lave i to tusind og ti det er ikke nogen hovsaløsning hovsaløsning er hvis man laver nogle tiltag

sig gøre så de de løsninger vi i de senere år har lavet sammen med sf og enhedslisten er ikke hovsaløsninger de er velgennemtænkte

at der skal andre ting til for at sikre at der ikke er otteogfyrretusind mennesker der har mistet deres dagpenge der skal sikres flere arbejdspladser og det skal der også arbejdes målrettet

en kontantydelse til dem der ikke i forvejen har mulighed for at få en ydelse

i en begrænset periode når de har mistet dagpengeret

arbejdsmarkedsydelse uddannelsesydelse og

fra dagpengekommissionen

tilbudt regeringen og tilbudt

intakt flertal bag forliget

var forliget bortfaldet og regeringen

problem så laver man den ene hovsaløsning efter den anden

udtryk der tidligere

der kommer en dagpengekommission med et

dagpengereform der er trods alt noget som vi

ændre på det så derfor tror jeg også vi får et

lave en ny dagpengereform den skal i hvert fald være bredt funderet så

også vi sagtens kan blive enige om en del af indholdet i sådan en reform

jo stemt for de tiltag der er kommet fra regeringens side

dagpengene fordi mange ville miste dagpengene alligevel og de

dagpengene det vil det her så hjælpe lidt på så de får en kontantydelse

ikke været alt for glade for den måde det

behandle sagerne det er jo kommunernes folk der skal afgøre om

kan få de her ydelser sådan som jeg har forstået det så jeg håber der kommer en vejledning der er let forståelig for de kommunale folk det tror jeg også er ministerens indstilling det

indtil man blev afbrudt af formanden det er også

til regeringen men det er jo regeringens

vrage hvem man vil forhandle med og hvem man vil indgå aftale med

for det her her forslag der skal ikke være noget

vi ser frem til de kommende forhandlinger om en

dagpengereform når det kommer engang til efteråret så må

forhandlingerne kommer i gang og hvilken regering der sidder til den tid

det bliver først efter at der har været

og på nogle stræk har vi jo været enige om dem men jeg vil da gerne høre hvad er dansk folkepartis bud på ændring af dagpengesystemet som sådan når vi skal have en

føler sig ikke bundet af at der skal være et kommissorium der

hvis vi får et dagpengesystem der er strikket rigtigt sammen

må koste mere end det der er lagt op til men det er jo regeringen

hvis det er sådan at man synes de er gode så er det jo godt så er der noget at bygge på der er nemlig tretten forskellige beslutningsforslag

den anden udmelding er positiv og den vil jeg gerne holde ordføreren fast på

begrænset af det kommissorium som regeringen har lagt ned over

jeg har egentlig ikke yderligere spørgsmål jeg synes bare

highlighte de der to udmeldinger og så huske dem til senere så tak for

at afspadsering af overarbejde

på i sf at dansk folkeparti nu ønsker dagpengeforbedringer og det har jeg forstået både med hensyn til

en længere dagpengeperiode så er spørgsmålet hvor langt rækker

jeg har forstået det tidligere svar der er givet her i folketinget på den måde

dansk folkeparti ikke vil gøre det til en betingelse for at pege på eventuelt herre lars løkke rasmussen som statsminister at der sker de her forbedringer på

jeg tror at dagpengekommissionen er så bredt funderet at det gælder stort set

er indstillet på at vi skal have en dagpengekommission det er uanset om det er

en blå eller en rød statsminister vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvem der bliver statsminister jeg tror at begge blokke er indstillet på at vi skal have en

bredt funderet dagpengereform uanset

er statsminister og så går vi ind i det og så er det jo forhandlingerne

er at dagpengekommissionen jo er en ting men der skal træffes nogle politiske beslutninger bagefter og derfor vil

igen spørge har jeg forstået det rigtigt at dansk folkeparti ikke vil gøre det til en betingelse for at pege på en borgerlig statsminister at der skal laves et mere trygt

vi skal have lavet det her aftalen er jo netop at man har nedsat en kommission

accepteret at regeringen har nedsat den kommission om dagpenge

dagpengereform skal være derfor venter jeg jeg at dansk

de videre perspektiver vi indfører kontantydelsen fordi det er vigtigt for radikale venstre og

for regeringen at sikre et forsørgelsesgrundlag for en gruppe langtidsarbejdsløse borgere der står i en vanskelig situation det gør vi

ryggen af en række andre initiativer jeg kan i flæng nævne den særlige uddannelsesydelse seniorjob arbejdsmarkedsydelse

at der er to spor

det handler om at sikre at vores økonomi fungerer optimalt

arbejdsmarkedet skat erhverv uddannelse

komme ind i vores arbejdsfællesskab samtidig med at danmark har den fornødne

til at kunne konkurrere med lande vi sammenligner os

konkurrerer med

handler om at have den sociale balance

det er vigtigt at vi sikrer at

lys vi skal se kontantydelsen så kan man godt argumentere for

man hvis man skal se på den rene effekt

der mener jeg bare at det ene ikke udelukker

det handler om at have den balance mellem konkurrenceeffekt

her er jo at gennemføre en beskæftigelsesreform som vi netop har gjort

okay vi har en kortere dagpengeperiode men vi tager også hånd om de arbejdsløse hurtigere sådan at vi modvirker langtidsarbejdsløshed og sikrer at folk bliver opkvalificeret

vi den danske model vi hylder flexicurity ikke bare ved skåltaler

og som måske ellers løber lidt med en halv vind og en gratis omgang

reformere den danske model er at

reformer vi gennemfører samtidig med

sværere at optjene dagpengeret

spørgsmål 2 er det ikke sådan at hvis det stod til de radikale

var der ikke blevet gennemført en eneste af disse lappeløsninger som vi har gennemført

spørgsmål 3 mener ordføreren

lige nogle ting som kunne være bedre og dem tager vi så hånd om dagpengesystemet er ikke optimalt og derfor har vi nedsat en kommission som skal sikre at vi får et robust og mere sammenhængende

gennemført et eneste af de her ekstraordinære tiltag

jeg har som ordfører været ude næsten hele juli to tusind og tolv at sige nej vi rører ikke ved dagpengesystemet dagpengereformen

tiltag så så det passer simpelt

har vi gennemført en række ekstraordinære tiltag som har sikret forsørgelse

men det radikale

social ansvarlighed er flot men

alle de mennesker som ikke kan forsørge sig selv i danmark har jo i forvejen ret til en kontanthjælp de vil blive forsørget

et knæfald for sf og for enhedslisten det

kan jo ikke være radikal politik når man ønsker

nogle af de utilsigtede virkninger af dagpengereformen jeg mener jo netop at det er styrken ved vores reformspor

skattelettelser til virksomheder sørger for at der kommer flere i beskæftigelse

tiden fokus på reformsporet men at vi undervejs også siger at er der nogen der kommer i klemme

at vi gør noget socialt for en begrænset gruppe mennesker

nye ydelser som man hele tiden laver og som netop er med til at skabe nogle utilsigtede virkninger ved dagpengereformen altså

undergraver den her dagpengereform jeg er sikker på at at ordføreren er bekendt

det radikale venstre vælger så ikke at lytte i det her tilfælde

aner man konturerne af en lille smule misundelse fra liberal

og jeg giver gerne en manuduktion

det er vi aldrig løbet fra det vedkender vi os

helt med på at reformere dagpengesystemet vi ønsker netop

i det dagpengesystem

til ugunst for både

medarbejdere i a kasserne og virksomhederne og for samfundsøkonomien i det hele taget

ligesom tager et røntgenbillede og får håndteret alle udfordringerne i stedet for

lappeløsning hist og her så der er brug for ligesom

det ligger helt i tråd med socialliberal radikal

angst baglæns når vi skal til at reformere

deres arbejdsmarkedsydelse og så videre så går vi ind og tager et socialt ansvar for en begrænset gruppe borgere

så er det at vi parallelt med det

anbefalingerne fra dagpengekommissionen hvor vi så går ind og kigger på hele systemet jeg kan ikke se

de konservative havde et socialt ansvar engang men

dagpengeperioden til to år at det så kom fuldstændig bag

det er jo ikke en utilsigtet virkning det er jo noget man er gået direkte frontalt ind i og har besluttet sammen med os andre fordi man netop mente at det ville være til gavn for samfundsøkonomien at lave de reformer

vi har gennemført flere vækstpakker også i samarbejde med de konservative så vi har fokus på jobskabelse vi har fokus på vækst og reformer men vi vil ikke glemme dem som har

og umenneskelig tankegang der ligger bag den holdning

jo blandt andet de tre borgerlige partier der har indført en to årsdagpengeperiode et forslag som i to tusind og ti blev ført frem af dansk folkeparti der nu har skiftet mening og af de radikale som stædigt stadig væk står fast på at de er et borgerligt parti som ikke vil ændre

i denne valgperiode selv om samfundet mangler

og enogtredivetusind job i sf mener vi at disse borgerlige tanker er urimelige vi vil gerne hjælpe de arbejdsløse til en fair behandling

det vil jeg blive lidt ved fordi det har indgået kraftigt i debatten her under den nuværende regering og også i den periode hvor sf har været regeringsparti er er der skaffet job til mange arbejdsløse det er blandt andet sket ved at man har fremrykket en hel række offentlige anlægs og bygningsarbejder der skulle have været udført på et senere tidspunkt noget vi har brug for under alle omstændigheder men de er blevet fremrykket for at modvirke arbejdsløsheden det er ét eksempel et andet eksempel er den energiaftale som regeringen også

mens sf var en del af den tog initiativ til og som betyder at der i en årrække kommer et sted mellem fire og otte tusind job

der kan også nævnes andre eksempler og når slutresultatet er at der forsvandt knap tohundredetusind job under de sidste to tre år af den borgerlige regerings levetid og man så under den her regering har skaffet over fyrretusind i arbejde så er der sket væsentlige fremskridt og ingen kan sige at der ikke er blevet arbejdet med at fremskaffe job

men hvis det ikke lykkes at skaffe job til den enkelte arbejdsløse så vil vi gerne i sf skaffe en større tryghed for eksempel ved at genoptjeningskravet for at genoptjene

bliver halveret fra et helt års arbejde som det er nu til et halvt års arbejde

regeringen sagde desværre nej til det og det gør selvfølgelig ondt nu bliver jeg også nødt til at spørge om tiden her

tæller ikke her det er ikke så rart nu er det så sådan at

ikke er et alt eller intet parti vi er et parti der arbejder videre på at forbedre forholdene for lønmodtagerne og familierne og det som vi så kunne komme igennem med ved finanslovsforhandlingerne er så en forlængelse af arbejdsmarkedsydelsen nu sker det så i form af en ny ydelse der hedder kontantydelse og den skal udbetales af kommunerne vi er ikke i sf glade for at den skal udbetales af kommunerne vi mener det burde have været

en ganske naturlig opgave

vi lever med det aspekt for vi opnåede noget andet som er godt og det er at det giver de arbejdsløse en indtægt i en længere periode det er indbygget i den nuværende arbejdsmarkedsydelse at den gradvis udfases den periode man kan få oven i de borgerliges to årsdagpengeperiode bliver simpelt hen kortere og kortere og det betyder at de der falder ud af dagpengeperioden i disse måneder

de vil så med dagens lovforslag få tre måneder ekstra på kontantydelse så deres samlede ydelsesperiode på dagpenge

tre år de der mister deres dagpengeret fra den sjette juli og resten af året kan kun få arbejdsmarkedsydelse i seks måneder og de vil så med det her lovforslag få seks måneders ekstra kontantydelse så deres ydelsesperiode også bliver tre år med andre ord

er det lovforslag vi behandler nu ikke det ideelle men det er et klart fremskridt i forhold til de hidtidige regler og derfor

en række ydelser i forbindelse med udmåling af pensionstillæg og førtidspension det er ikke noget vi har aftalt i finanslovsforhandlingerne så det undrer mig at det pludselig dukker op i dette lovforslag og umiddelbart føler vi os ikke overbevist om at vi skal stemme for den del af lovforslaget men det må vi jo vende tilbage til senere alle ved jo at dagpengespørgsmålet var et af de helt store spørgsmål i finanslovsforhandlingerne ligesom det har været højt på dagsordenen lige siden regeringen besluttede sig for at gennemføre

grove forringelser af dagpengereglerne

mistet deres dagpengeret og at tallet efter alt at dømme vil vokse til mere end tredstusind i løbet af dette år gang på gang har enhedslisten jo protesteret imod det lige siden valget og siden vi optog de første forhandlinger om det her spørgsmål og gang på gang har vi stillet konkrete forslag der kunne rette op på skaderne men resultatet blev også denne gang desværre på grund af regeringens stejlhed endnu en lap der så blev en lap på en lap man kan ikke sige nej til en lap i en kort

som ellers ville stå helt uden forsørgelse når de mister deres dagpengeret og ret til arbejdsmarkedsydelse men det er jo på ingen måde en tilfredsstillende løsning i forhold til problemets omfang nemlig at tusinde i disse år mister deres dagpengeret

er blevet så uendelig meget sværere at genoptjene denne dagpengeret

som derfor i lange perioder får en voldsom indtægtsnedgang der truer familiens og den enkeltes muligheder for at klare sig i samfundet vi har forsøgt alt i forhandlingerne at sætte dagpengereformen på standby indtil der lå en ny løsning at forbedre genoptjeningsretten

forbedre mulighederne i det hele taget for at genoptjene dagpenge at forlænge arbejdsmarkedsydelsen at gøre øget brug af jobrotation og at skabe bedre muligheder for uddannelse vi er også helt enig i de synspunkter som lo og ftf er kommet med i deres høringssvar og vi er såmænd også enig med kl der ærgrer sig over at der nu kommer endnu en midlertidig ydelse i stedet for at der bygges videre på en af de eksisterende ydelser det gør ydelsessystemet mere uoverskueligt og kl mener og vi er enige med dem at det truer borgernes retssikkerhed men det er alt sammen blevet blankt afvist af regeringen ikke engang et meget beskedent forslag om at den nye ydelse skulle være en del af a kassesystemet kunne vi komme

hvis vi kigger på de omkostninger der er ved at indføre den her kontantydelse

have halveret genoptjeningskravet

det er uforståeligt at den socialdemokratiske ledelse i den grad har forelsket sig i en dagpengereform der i den grad har spillet fallit for det er jo dokumenteret at den på ingen måde lever op til skåltalerne da den blev vedtaget vi har allerede her i salen konstateret hvor få af de mange mange tusinde der har mistet dagpengeret som er kommet i arbejde det bekræfter jo bare almindelig logik de arbejdsløse kommer ikke i arbejde fordi man tager nogle penge fra dem de kommer i arbejde hvis man skaber nogle arbejdspladser men på trods af denne åbenlyse fallit fra dagpengereformen

vil regeringen ikke ændre så meget som et komma i den før

udmeldinger en kommission som er blevet bastet på hænder og fødder dens anbefalinger må ikke føre til øgede omkostninger og anbefalingerne skal følge finansministeriets regnemaskine der bygger på den samme dødssyge logik som

på en rapport der skal leve op til de stramme krav og jeg tror heller ikke man finder stor forståelse blandt de mange arbejdsløse og lønmodtagere der føler sig truet af den her reform det siger sig selv at der

nogen holdbar løsning ud af sådan et kommissorium fordi det betyder at eventuelle forbedringer i den ene ende af systemet skal betales med forringelser andre steder men sådan vil regeringen have det

hvis socialdemokratiet ligesom andre partier forsøger på meldte klart ud hvad

for et dagpengesystem vi skal have så kunne der måske oven i købet

større mulighed end det tyder på nu for at vinde en sådan valgkamp fire minutter

hos socialdemokratiet har altid været stor når det handlede om at finde på nye ydelser som borgerne kunne komme på og det har også

stor succes syvhundrede og halvtredstusind borgere i

intet velfærdssamfund i den vestlige verden har opnået så flotte resultater når det handler om at placere borgerne uden for arbejdsmarkedet på et liv på offentlig forsørgelse hvor man ikke er herre over sit eget liv det har vi excelleret i i danmark det har haft konsekvenser vi var engang et af verdens rigeste lande det er vi stadig væk men vi er faldet ned ad ranglisten da den her regering kom til var vi det ellevterigeste land i verden målt på bnp per indbygger nu er vi det

noget af det der gør danmark til et fantastisk land

et lovforslag som trækker i den retning mod den forværring af danmarks velstand som har været i gang over mange år et lovforslag hvor man bruger en milliard

stedet være brugt på investeringer i forskning på at sænke nogle af de skatter som skader vores produktivitet og dermed vores velstand

en politisk prioritering som vi er

kan vi naturligvis ikke støtte det her lovforslag

vi jo ellers er et bredt flertal herinde der har lavet og som har været med til at skabe vækst og beskæftigelse men som desværre

af regeringen og dermed ikke får lov at få sin fulde effekt

udtryk for den totale splittelse der er i regeringen på den ene side er

socialdemokraterne og vennerne på venstrefløjen der egentlig ikke ønsker de her reformer derfor

og et tilbage og endnu et tilbage og det er rigtig ærgerligt for det betyder jo at dagpengereformen ikke får lov at virke det betyder at den vækst og den beskæftigelse som dagpengereformen kunne have skabt bliver undermineret

og det betyder at vores ydelsessystem endnu en gang bliver mere kompliceret det finder vi ikke hensigtsmæssigt vi så hellere at vi lavede reformer der fik lov at holde vi troede faktisk også det ville være sådan det var når nu vi rent faktisk lavede den her dagpengereform

på tværs af blokkene

at sige tak til regeringspartierne og enhedslisten og sf som vi har lavet aftalen med også kunne takke dansk

to spørgsmål om lovforslaget

var fra herre finn sørensen og finn sørensen gav selv udtryk for at det måske var mere egnet til en udvalgsbehandling

helt i farten og derfor vil jeg

kan for at behandle i udvalget det andet konkrete spørgsmål jeg hørte var

bent bøgsted som jo i

udtryk for at det måske er lidt kompliceret

dem der skal arbejde med det her kan overskue det og det kan jeg selvfølgelig forsikre

gøre så jeg synes kun jeg kan sige at det

vi har haft nogle lovforslag på mit område

så jeg vil bare sige tak til de

jeg vil sørge for at det der handler om selve lovforslaget bliver behandlet hurtigt og effektivt fra min side i

med ministeren i at det jo sådan set har været en spændende diskussion den kunne jo være endnu mere spændende hvis ministeren løftede sløret for hvad ministeren egentlig forestiller sig med hensyn til et nyt dagpengesystem nu er jeg ikke så naiv

stille et andet spørgsmål mener ministeren at et nyt dagpengesystem som er tilfredsstillende og som giver en

kan klares inden for de økonomiske rammer der er sat af i det kommissorium

når det gælder et nyt dagpengesystem

optaget af at vi nu får et gennemarbejdet produkt fra kommissionen som jo er bredt nedsat

lidt undervejs ikke ved at blande mig men ved at

at der bliver arbejdet ordentligt og seriøst med det jeg tror på at det der kommer ud af det er et forslag som vi så efterfølgende skal behandle politisk min indgangsvinkel til det er at jeg vil arbejde hårdt for

får et robust dagpengesystem men bestemt også et dagpengesystem som har mere tryghed i sig

kommissionen skal levere og så er det meget naturligt at kommissionen har fået

de økonomiske rammer som dagpengekommissionen har fået at arbejde inden for det er jo det helt

umiddelbart ville jeg jo tro at ministeren sådan bare svarede ja for ellers havde man vel ikke givet kommissionen det kommissorium så nu vil

de to positivt ladede ord så dækker og det kommer vi jo også til at diskutere

der er ikke for mig noget som helst odiøst i at et kommissorium er udformet som

er det efterfølgende sådan at politikerne skal tage handsken op og så skal de udforme et dagpengesystem

er robust og som har mere tryghed i sig

nuværende og om det kan foregå inden for den ene

der er i dag og lad mig sige at når jeg bare kigger på de muligheder

det er ikke noget som vi går ind for i sf

i dagpengesystemet nu for at man kan skaffe pengene til de forbedringer som jeg har forstået at

nu skal vi så have noget som er ordentligt og gennemarbejdet

rig repræsentation af parterne dem som er engageret i hele det her spørgsmål og stiller dem

gennemarbejdet forslag

herunder også i forhold til afbureaukratisering gennemskuelighed og så videre så er der en række spørgsmål som vi alle kan drøfte og have holdninger til lige nu

jeg ville være tilbageholdende med at gå i detaljer

en kompetence om at aflevere noget allerede til september og derfor sender jeg nogle klare signaler af sted som jeg gjorde

mit spørgsmål til herre finn sørensen men også har gjort ved andre lejligheder og

vil fastholde at det vil jeg gøre men når vi så kommer til september og har fået

kommissionens arbejde ja så bliver der nok for

eller behov for at ændre den nuværende ordning for de permanente stiftsråd hverken når det gælder sammensætning valgregler kompetencer

opgaver det er heller ikke tilfældet i høringssvarene til nærværende lovforslag på den baggrund kan venstre støtte lovforslaget for venstre har det hele tiden været og er det fortsat meget vigtigt at ansvaret for det lokale menighedsliv ligger hos menighedsrådet hele folkekirkens fundament skal være sognemenighederne stiftsrådene skal understøtte dette og ikke overtage dele af denne kompetence det er glædeligt at stiftsrådene har levet op til dette hvis eller når der på et tidspunkt måtte komme henvendelser fra det kirkelige landskab om ændringer ogeller forbedringer vedrørende stiftsrådenes virke vil venstre altid være parat til at se positivt på sådanne henvendelser som sagt kan venstre

støtte lovforslaget jeg skal meddele fra ordføreren for liberal alliance fru mette bock

ikke er så mange svar der er kommet ind

afskaffer en revision fordi der nu er nogle ting der er lagt fast

kan vi jo også altid regulere på på det hvis der er behov for nogle ændringer der peges på nogle ting i et enkelt af høringssvarene blandt andet på valgformer det vedrører jo så ikke det her lovforslag

sige til at man bruger lejligheden til at sige at der er nogle andre ting man

kan blive enige om at se på det fordi vi havde måske set på nogle af tingene hvis der havde været velvilje

for folkekirkens organisering men det var der ikke enighed om men derimod er

om at det her lille lovforslag skal gå igennem uden de lange taletider jeg skal hilse fra det radikale venstre og sige

bemærkninger i forhold til det og

lige det her meget lille lovforslag som jo bare drejer sig om at ophæve en revisionsklausul som blev udsat udsat på grund af

kritisk til altså først og

det nævnte venstres kirkeordfører så fint så

fred nu være med det det som så er bekymrende er selvfølgelig at der er blevet lagt nogle magtbeføjelser ind i stiftsrådene og det der så har bekymret mig er at de

magtbeføjelser jo faktisk blev i to tusind og tolv

til lukning og det var jo altså en sag som optog mig meget fordi jeg hele tiden

sker en form for knopskydning hvor de lige pludselig kommer til at beskæftige sig med noget som ingen havde tænkt over da da de blev etableret

den her ophævelse af revisionsklausulen og så må vi vi se

tusind og ni bestemte vi at der skulle etableres permanente stiftsråd det kan man mene om hvad man vil men det handler jo om en forening hvor vi burde have et armslængdeprincip denne lov fra to tusind og ni handler jo om at skære armen af helt

skulderen jeg synes at vi alle her i

tænke os godt om som i nok ved går jeg

og enhedslisten jo ind for at skille kirken fra staten og denne lov understreger hvor meget i vil gøre for at blande

denne forening jeg undrer mig meget over hvor meget tid vi skal bruge på folkekirkens økonomi og organisering

at undertrykke folks meninger og tro

at ikke mindst kirkeministeriet har brugt tid og kræfter på at evaluere de permanente stiftsråd og den berømte betænkning

jo haft en debat om folkekirkens økonomi på baggrund af betænkningen men det kom der intet ud af det handler om en form for konservativ tankegang hvor man ikke vil løse de sociale dele af

dette lovforslag til at blande os mere i kirkens økonomi

forskellige former for inddragelse af kirkens egne folk og

netop ikke bare noget der foregår herinde fuldstændig i blinde den eneste ting jeg havde tænkt mig at sige går sådan

vi støtter det her forslag og vi oplever heller ikke at der er et ønske om at lave store væsentlige ændringer

have ønsket os var på den ene side at den evaluering der

da det jo er grundstammen i folkekirken

at det udvalgsarbejde der har været med betænkning femten fire og fyrre

den her del af kommissoriet sådan

det kunne vi godt have ønsket os at der havde været tid og plads til

men som sagt har der heller ikke i forbindelse med høringen været ønsker om at gøre en hel masse anderledes og derfor

haft tid til at se på hvordan tingene fungerede i det kirkelige landskab at

lovforslag som jo i sit indhold er meget enkelt

biskopperne stiftsøvrighederne stiftsrådene menighedsrådene provstiudvalgene

synes jeg viser en vis grundighed

sikringen af at alle relevante parter bliver hørt og her er alle blevet hørt

gerne kvittere for den hurtige sagsbehandling her i salen

ser frem til at vi også får en hurtig sagsbehandling i kirkeudvalget

et af sportens største uhyrer nemlig manipulation

i daglig tale kalder for matchfixing med lovforslaget vil den nuværende lov om fremme af dopingfri idræt skifte navn til lov om fremme af integritet i idrætten loven bliver udvidet og skal fremover indeholde både bekæmpelse af doping og matchfixing i idrættens verden helt konkret foreslår regeringen i l

hundrede og ti at grovere tilfælde af bestikkelse

lovforslaget vil også

gøre bekæmpelse af matchfixing til en tilskudsforudsætning for idrætsorganisationer der tildeles midler i henhold til udlodningsloven lovforslaget skal også sikre rammerne for en platform for koordinering og samarbejde om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer

konsekvensrettelse af ligningsloven i forlængelse af at grovere tilfælde

også kriminaliseres det her er et af de lovforslag som

jeg ikke synes at det er vigtigt

det selvfølgelig er ærgerligt at det overhovedet er nødvendigt

på christiansborg den danske sportsverden er i løbet af de seneste år blevet rystet af flere forskellige sager om aftalt spil tilbage i august blev vi

anklagen om matchfixing i dansk fodbold seks personer blev sigtet for at have været involveret i matchfixing af to kampe i dansk divisionsfodbold

vi blev igen rystet da medierne i december kunne bringe en artikel

et ungt tennistalent som var blevet tilbudt penge i forbindelse med en tennisturnering de her eksempler er en alvorlig trussel mod idrættens

integritet og det er derfor at vi

skal gøre noget ved det også politisk det er en grundlæggende værdi i idrætsverdenen at man kan have tillid til at man som tilskuer kan overvære en kamp hvor resultatet ikke er aftalt på forhånd den værdi skal vi sikre lovforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i

har arbejdet med idrætten i hverdagen det er de mennesker

har den bedste idé om hvad der skal til og derfor har jeg også tillid til

at vi politikere lytter til dem der befinder sig ude i virkeligheden uden for borgens tykke mure det er rigtig vigtigt at vi i danmark tager problemet op men det er også afgørende at vi

problemet kan ikke løses inden for danmarks grænser alene og derfor håber jeg på at ministeren vil gøre sit til at problemet også bliver rejst igen og igen i internationale sammenhænge det er nemlig afgørende at vi står sammen sammen i kampen på tværs af landegrænserne i venstre er vi positive over for lovforslaget

mener at det er rigtig vigtigt at man gør en indsats for at bekæmpe

blandt de første lande der undertegnede europarådets konvention om matchfixing danmarks idrætsforbund har været fremme med et fælles regelsæt der dækker hele idrætten og med dette lovforslag tager vi nu endnu et skridt som skal ruste os til at bekæmpe matchfixing for det strider mod hele idrættens værdigrundlag hvis for eksempel en fodboldkamp ikke afgøres af hvem der er dygtigst har trænet mest og er bedst til at arbejde sammen som hold

kampen i stedet afgøres af hvilke lyssky personer der kan tjene mest på at påvirke resultatet efter halvfems minutter matchfixing underminerer simpelt hen idrættens integritet det skader sportens troværdighed og i den sidste ende smuldrer hele grundlaget under eliteidrætten hvis publikums interesse forsvinder for ligesom man sjældent gider se en film når man i forvejen kender slutningen hvor mange gider så gå på stadion for at se en kamp der er afgjort før bolden bliver givet op forslaget indeholder flere dele som jeg gerne vil præsentere kort for det første kriminaliserer vi grovere tilfælde af bestikkelse inden for idræt her skelner vi mellem om bestikkelse foregår i for eksempel superligaen

at man fremover vil kunne få en bøde eller helt op til to års fængsel hvis man giver eller modtager bestikkelse i superligaen mens en dommer i serie seks ikke omfattes af loven hvis han tager imod fem hundrede kroner og en kasse øl for at være for flittig med at fløjte for straffe i et lokalopgør for det andet gør vi det fremover til et vilkår for de idrætsorganisationer der modtager lovbestemt tilskud at de indfører og håndhæver regler om bekæmpelse af matchfixing præcis ligesom vi allerede gør det på dopingområdet og for det tredje opretter vi en national platform der skal koordinere kampen mod matchfixing det er socialdemokraternes opfattelse at forslaget er en klar styrkelse af indsatsen mod aftalt spil inden for sportsverdenen og derfor kan vi selvfølgelig støtte

nationale eller internationale eller en enkelt sportsudøver som man fascineres af på grund af dennes præstationer det kan også være dem som engagerer sig som ledere på forskellige niveauer og på både lønnet og frivillig basis der er også forældrenes glæde ved at se podernes udfoldelser lige fra de første skud på fodboldbanen til de måske bliver en del af eliten idræt er ofte forbundet med fritid og socialt samvær noget ingen af os kan undvære det at være en del af et fællesskab er noget ganske unikt og gennem tiderne har vi alle mere eller mindre fået en større del af vores berøringsflade gennem sportens verden og ser den store glæde det er at

være en del af en idrætsforening eller en idrætsklub som indledning til drøftelserne af dette lovforslag

det egentlig nødvendigt at sætte det på dagsordenen

det ikke at skyde gråspurve med kanoner

desværre er verden i dag bare indrettet således at der er nogle personer eller organisationer som har fundet en måde at chikanere idrætten for ussel mammons skyld der er ikke tvivl om at de oprindelige værdier som idrætten er baseret på skal vi kæmpe for at bevare

sikre at de fortsat danner grundlag for al form for udøvelse af sport uanset niveau sikre at børn og unge bliver tiltrukket af idrætten på grund af de mange positive aspekter der er når man motionerer er sammen socialt og dermed får øget livskvalitet at mange mennesker verden over har en stor interesse i at spille på sportsresultater er ikke noget nyt væddemål har vel altid eksisteret og bare udviklet sig i takt med forbedrede platforme derfor desværre er der bare nogle som ikke kan og jeg vil gerne sætte ordet nøjes med i citationstegn nøjes med at spille på lovlig vis i forhold til lovgivningen vi oplever flere og flere eksempler på at der er aftalt spil at resultaterne er aftalt på forhånd på et tidspunkt var det primært i asien det fandt sted men i dag kan vi se at det har overskredet landegrænser og det nu er et verdensomfattende problem og en udfordring

matchfixing til livs selv om vi i danmark har været opmærksomme og vi har oplevet at danmarks idrætsforbund meget tidligt udfærdigede et regelsæt som dækker idrætten er der ikke tvivl om at det i danmark er nødvendigt med lovgivning på området derfor er dansk folkeparti positive over for at kriminalisere bestikkelse inden for idrætten

ministeren til at uddybe hvorledes man agter at ville tilbageholde støtte til idrætsorganisationer i praksis og hvorledes det vil komme til at påvirke for eksempel en mindre idrætsklub hvor kun enkelte medlemmer har manipuleret med idrætskonkurrencer dansk folkeparti har fundet det meget vigtigt at der har været nedsat en arbejdsgruppe der har kigget på hele området og efterfølgende er kommet med anbefalinger netop anbefalinger som så er blevet indarbejdet i lovforslaget dansk folkeparti støtter at der laves lovindgreb da vi finder at det er den mulighed vi har i danmark for at gøre vores til at vi sikrer en fair konkurrence

det ikke er før det sidste sekund at en idrætskonkurrence er afgjort vi finder det vigtigt at det lovgivningsmæssigt skærpes at ulovligt spil og bestikkelse har konsekvenser der kan mærkes

om kampens udfald enkelte spilleres præstationer og dommerens afgørelser fuldstændig underminerende for sportskampens præmis nemlig at sportsudøvere giver alt hvad de kan og mestrer

gør alt for at vinde

jeg meget tilfreds med at der generelt i verden er kommet et større fokus på matchfixing og det aftalte spil og at vi i danmark har været allerforrest ikke mindst har dansk idrætsforbund været meget forbilledlige i deres kamp

og insistere på at sport handler om præstationer og viljen til sejr og ikke alle mulige andre ting som nogle måtte mene var vigtigere med det her lovforslag forstærker vi indsatsen mod manipulation ved at kriminalisere grovere tilfælde af bestikkelse og vi gør det til en forudsætning for idrætsorganisationernes modtagelse af tilskud at de bekæmper manipulation af idrætskonkurrencer radikale venstre kan støtte lovforslaget

og så den fuldstændig ulidelige spænding der kan være

vi ved det med håndbolden lige i de her dage vi vil gerne se en god og fair kamp

også glæden når det hold man hepper på faktisk går hen og vinder kampen

og hvis holdet tabte så tabte de

er det en ret vigtig lov som

spiller på resultaterne af de idrætskonkurrencer og det er sådan set ligegyldigt om det er på en tipskupon om det er oddset eller om man sidder i venners lag

i aften sportskonkurrencer og kampe giver faktisk en daglig glæde det giver nogle gode diskussioner med vennerne og så er det med

at vedligeholde den store interesse som der heldigvis er for mange forskellige sportsgrene i sportens verden taler vi jo også gerne om dyder

og faktisk handler sporten også om at det er frie mennesker som mødes i en lige kamp men det har desværre været tilfældet nogle gange i de sidste år at vi i hvert fald er vidende om at der har været matchfixing aftalt spil og

havde stukket hovedet frem og jeg må jo sige det er et spørgsmål

vi bare ikke har været opmærksomme på det men nu er vi opmærksomme på det og det er nu

er et voksende problem for idrættens organisationer og foreninger at få udbydere af væddemål

hvor idrætsfolk angiveligt har modtaget penge fra udenlandske spillesyndikater for at sikre et særligt udfald af en kamp

dif nu ønsker at tage en sag op

fra to unge badmintonspillere som

går ud og siger de er

på det er i strid med idrættens værdigrundlag

til at folk simpelt hen mister interessen for idræt

dansk idrætsforbund har været offensivt på banen med et fælles regelsæt som dækker hele idrætten ligesom vi finder det meget positivt at danmark allerede i september undertegnede europarådets matchfixingkonvention men der er også behov for konkrete ændringer på området for at sikre en aktiv indsats mod matchfixing det var konklusionen i den rapport

det skridt at man simpelt hen kriminaliserer

mulighed for at straffe matchfixing også i de tilfælde hvor der ikke er tale om for eksempel får et formuetab og hvor der derfor ikke kan straffes for bedrageri så det bliver en forudsætning for idrætsorganisationers modtagelse af tilskud at de bekæmper

man giver desuden kulturministeren mulighed for at oprette en platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing det betyder helt konkret

skal han eller hun kunne straffes ved en domstol det synes jeg er fair

sportens tilskuere så sf støtter med glæde det

og håber at det vil være med til at bevare interessen for idrætten

af idrætskonkurrencer

ved jo godt at en meget stor del af bagmændene desværre opererer internationalt bare som et eksempel fik vi at vide at to unge badmintonspillere som fik et tilbud for at tabe en kamp

nej det kan vi ikke jeg synes vi skal arbejde internationalt for at få fat på og straffe dem som er i gang med at smadre vores idræt

betyder at tilskuerne mister interesse for hvem der vinder eller taber

synes at det er fint nok

bruger bestikkelse for at manipulere en kamp eller en

om bedrageri bedrageri er økonomisk kriminalitet og bestikkelse skal være kriminelt og have en strafferamme på fængsel

også godt at idrætsorganisationerne skal opfylde europarådets krav om at

bekæmpelse af matchfixing

meget vigtigt skridt og ifølge lovforslaget får ministeren bemyndigelse bemyndigelse til at definere platformen jeg vil spørge ministeren om om

som ordførere også bliver inddraget i dette til sidst vil jeg tilføje at vi jo har set nogle eksempler på

danske spil har lukket øjnene for nogle spil

vi har eksempelvis haft nogle spil på hold selv om de

under stærk mistanke for matchfixing jeg synes vi bør se nærmere på

promovere disse disse spil med disse bemærkninger kan jeg bakke

i den professionelle idræt der ville være problemer

er intentionen nemlig at tabe med vilje

jo flere faktorer der kan have indflydelse på

i sidste ende er det pengene der afgør om man er villig til at gå på kompromis

der egentlig er sportens væsen og det man er på banen og deltager i kampen for

hvis man ved det foregår sådan eller

hvor det er andre end den ædle kappestrid kan man sige der afgør resultatet så for idrætten er det rigtig dårligt at man når dertil at det er nødvendigt

desværre må vi konstatere at det er nødvendigt at sætte

når det er muligt i den professionelle idræt

kan det være der er penge i bare

kan give et bestemt resultat som er anderledes

selv om jeg også gerne vil udtrykke tilfredshed med kulturministerens lovforslag i forlængelse

er gået i gang med at modarbejde det men at vi

have et lovforslag hvor man sådan skal true idrætten på deres tilskud for at få taget hånd nok om det her

det er fordi der er for mange penge i systemet eller hvad det der fører frem til at vi kommer i den her situation ud fra

jeg nødt til at sige at det jo er langt fra en liberal tankegang at vi

kommer dertil så jeg ærgrer mig lidt mere end jeg glæder mig i dag men vi støtter lovforslaget i nødvendighedens

idrætten som et sted hvor man mødes

opnå det bedste resultat uden at man hele tiden har som formål

at få en økonomisk gevinst bagefter ved at gøre sig dårligere eller

at lade nogle andre ting ske som ikke burde finde sted i en naturlig

mister man jo legitimiteten og støtten til idræt

kulturministeren for at vi er med til at redde idrætten og dansk idræt i her tilfælde

brug for at vi får skærpet indsatsen der er brug for en fuldstændig nultolerance som jeg omtalte før

kommer jo med forslaget her som kommer efter et fornuftigt udvalgsarbejde

jeg synes godt at man kunne have kigget på på et par elementer

indsatsen her bedre og stærkere et af elementerne ville være at sige at man fik etableret et tættere samarbejde med justitsministeriet så man fik pålagt politiet

det er godt at vi har fået lavet en paragrafændring

politiet prioriterer det højere og det betyder også

en intensiveret indsats på området men min erfaring fra området her er at det først

fra politisk hold siger at man skal prioritere det

vil bruge deres kræfter på det så den dialog med justitsministeriet er meget vigtig for at fortælle dem at det her altså er en vigtig sag

en speciel enhed til det det har vi på mange andre områder

man burde sende et signal om at der burde være livstidskarantæne til alle udøvere som er involveret i matchfixing

livstidskarantæne ud med dem de har ikke adgang til til sporten igen

mennesker gå ud og ind ad døren i forbindelse med sportens og idrættens verden

summarum jeg synes det er et godt forslag det trækker helt klart i den rigtige retning

udfordringer vi har på området de forsvinder jo ikke med det her forslag

flere ressourcer inden for politiet til det her område

at vi får set på hvordan domstolene virker på det her område det er ofte sådan at når man kigger på domstolene

og i omverdenen så vi støtter

totalt ødelæggende og indgribende for hele idrætsverdenen hvis det her griber mere om sig end det vi allerede har noteret os det er sammen med doping

de store problemer for dansk idræt lige nu og ikke bare dansk idræt men international idræt derfor synes jeg også vi skal være glade

i stand til at handle så hurtigt som vi gør både internationalt hvor europarådet har taget

og vi haft en arbejdsgruppe siddende i to år som så leverede deres bud i slutningen af september sidste år det der er godt i den her sammenhæng er

så mange forskellige der agerer samtidig

med de samme holdninger nemlig at forhindre og bekæmpe matchfixing

er at der er lande uden for europarådet som faktisk gerne vil være med

når de ikke er en del af europarådets landekreds det er for eksempel australien og canada det er også interessant at der er en vis

op over for sydøstasiatiske lande når vi

indimellem at vi er det

i internationale sammenhænge hvor vi er i relevante fora

fra lande fra øst

meget fint beskrevet hvad det er for nogle initiativer som lovforslaget handler om og det der er

at vi kriminaliserer bestikkelse hidtil har bestikkelse

en offentligt ansat

også at omfatte at man snyder

til at snyde i idrætten og der er som

sagt fra ordførernes side både en ramme

det er også interessant synes jeg at der er

for idrætsorganisationerne selv i få det belyst og derfor vil jeg

til at vi får beskrevet den måde man har tænkt sig

og det gør vi jo i udvalgsbehandlingen

vi har samtidig med de to ting jeg lige har nævnt her bemyndiget kulturministeren til at

placere et sekretariat vi kalder det også en national platform det er den betegnelse det har i international sammenhæng for bekæmpelse af matchfixing

den platform bliver jo besat af

kriminalitet og spiludbyderne

danske spil og lignende og idrættens organisationer og kulturministeriet sidder

en slags tovholder

som sammen kan belyse og undersøge de tilfælde

meget højt politisk

derfor også indstillet på og mener at det er alvorligt og

bare at vi følger hvordan det så går

idrætsordførerne

lovforslaget her og som også står bag idrætsaftalen

simpelt hen aftaler med hinanden at vi følger det her løbende og drøfter det

hvordan politiet faktisk arbejder med det

det giver faktisk rigtig god mening synes jeg fordi både doping og matchfixing er to

er også internationale fænomener

repræsenterer idrættens skyggeside

lov om fremme af dopingfri idræt

til lov om integritet i idrætten vi

tage fat i og lade alle idrætsudøvere forholde sig til at de nu er en del af dem der har ansvaret for integriteten

tænkelige værdier for idrætten ligger i integriteten det er dér vi kan genkende idrætten og

det ikke den idræt som

hvordan vi samler op internationalt men det har jeg faktisk svaret på

bliver inddraget i etableringen af den platform for de forskellige aktører

med i hvordan vi implementerer lovgivningen så det følger